som bliver beskattet en tilbøjelighed til at flytte sig og jo mere

men det er jo den diskussion der er kan man lave en beskatning af transaktioner i et mindre område

for at få nogle af de positive effekter som der givetvis også kan

kigge på dermed lægger statsministeren jo op til at det er regeringens holdning at det kan være en transaktionsskat som udelukkende vil være et europæisk anliggende og altså ikke som

her lægger op til et globalt anliggende så er det økonomi og indenrigsministerens holdning

jo selvfølgelig at muligheden for at beskatte bliver meget mindre

vurderer kommissionen selv at provenuet

en europæisk transaktionsskat som kommissionen foreslår

kan veksle mellem seksten milliard euro og fire hundrede

det siger jo noget om hvad det er for en spændvidde vi taler om

er en meget sådan nøgtern formulering at sige at det ikke er et robust

flytter sig og dermed at man får det der meget store spænd

at transaktioner flytter sig

har lavet aftale om på europæisk plan konsekvenserne af den finanspagt er jo interessante for folketinget at fordybe sig i det gør vi jo på udvalgsmøder

men selvfølgelig også her i salen

man kan mene om indholdet hvad man vil men uanset om man er eu tilhænger eller eu skeptiker

må man ikke underkende betydningen af

mildne markedets somme tider hysteriske

handle på så der er mange gode grunde til at man

forlydt fra regeringens side indtil nu

det har vakt undren hos os ud fra et demokratisk synspunkt

meget afgørende betydning med den her finanspagt det flytter afgørende

har det undret os hvorfor regeringen indtil nu har afvist ønsket om en folkeafstemning derfor er mit spørgsmål til ministeren om hun i dag for folketinget kan forklare hvorfor regeringen så bastant kæmper for at undgå at det er befolkningen

danskerne stemte jo om euroen i

september to tusind og afviste at vi skulle have euro her i danmark og

ikke på den baggrund helt naturligt at det

befolkningen der afgør om danmark skal tilslutte sig

set i al sin gribende enkelhed at det vi har lovet i

for længe siden i forbindelse med

og ikke have et faktisk underskud på mere end

tager vi nu hjem fra bruxelles og gør til lov

hvor der står at med lov skal land bygges

har lovet for længe siden og jeg tror

i en langt bedre form hvis alle om jeg så må sige havde gjort det for meget længe siden nemlig at overholde det man havde lovet at gøre og dermed kan man sige at det

insistere på at vi har ansvaret

husker at den daværende regering

i eu sammenhæng det er også en sund og stærk dansk økonomisk politik der sikrer at vi

strukturelle underskud eller bevæger os med faktiske store underskud

sker der så selvfølgelig det at justitsministeriet ser på spørgsmålet

min umiddelbare og forsigtige vurdering vil være at det her

afgives suverænitet måske sker der tværtimod det modsatte

af de væsentligste årsager til at vi jo i dag er blandt de tolv lande der har den bedste

jeg rejser her i dag er jo ikke den diskussion

ved valg til folketinget bestemmer hvad det er for en økonomisk politik der føres hvor jeg vil argumentere for

det er noget som bruxelles skal koordinere eurolandene har

uansvarlig økonomisk slendrian i sydeuropa

lave strammere og stærkere central styring af det her det har vi jo ikke nødvendigvis og mit afgørende spørgsmål er derfor igen hvis vi skal gå ind i

baggrunden for den blev jo oparbejdet mens herre kristian thulesen dahl var en del

om produktivitet og vores konkurrenceevne så i den forstand er der sandelig meget for os at gøre for at få

vi også kan sikre at ikke oparbejder store underskud fremover men jeg mener

og vores øvrige kolleger her i folketinget er fuldt ud i stand til

stilling til det og jeg håber at vi får en meget levende debat

vi diskuterer i øjeblikket altså så det ikke bliver til

de facto idømmes bøder hvis ikke vi handler på en bestemt måde så har man jo flyttet indflydelse fra det nationale parlament

det er indiskutabelt sådan er det jo at man så har en juridisk diskussion om hvorvidt det i grundlovens forstand tolkes som suverænitetsafgivelse er jo noget andet men at man ikke vil lade befolkningen afgøre

sådan en afgørende milepæl altså indflydelse på hvad det er for en politik

nationale parlament til bruxelles er der hvor jeg synes

forsøger at slutte danmark så tæt til euroen som overhovedet muligt

hen bare for at undgå en folkeafstemning fordi man måske er nervøs for at hvis man tager en folkeafstemning

kan det jo blive nej og hvad vil konsekvensen så blive så er det lettere helt at

vi tilslutter os er så at vi vil lave en national lovgivning som indeholder det

men stabilitets

det vil sige at folketinget har hånd i hanke med alle led i denne proces først giver man mandat til forhandling

godkender man at man kan skrive under så ratificerer man selve aftalen og så kan vi gennemføre vores egen nationale lovgivning på det her punkt det vil sige at folketinget sådan

og har hånd i hanke med hele den her proces

det vi selv har bestemt det folketinget selv har bestemt at vi gerne vil ja det kan vi få en bøde

altså at finansmarkederne har tillid til vores økonomi er vigtigere end det spørgsmål om at skabe beskæftigelse for dem der er arbejdsløse og

følges op med en budgetlov som skal vedtages her i folketinget

læst finansministeren udtale at det er den vigtigste lov i årtier

eu plan der sker en voldsom forandring præcisering af den måde man synes der skal føres politik på i de enkelte lande samtidig med at vi får den fulgt op i danmark med en lov som er den vigtigste i årtier vi ved også at den budgetlov der skal vedtages i i danmark skal kunne udsættes for afprøvning ved eu domstolen jeg går ud fra at den senere tolkning af denne lov eventuelle ændringer af denne lov

afprøves ved eu domstolen

eu domstolen lige pludselig også kommer ind meget direkte i forhold til den økonomiske politik og vurderingen af den økonomiske politik i danmark uden nogen tvivl skelsættende for den økonomiske politik

politisk spørgsmål om den danske befolkning synes at det en god idé at man på den måde lægger sporene for de kommende mange mange års økonomiske politik i danmark og om det sker ved en folkeafstemning

viser sig at det der måske er

en proces er debatten så alle forstår hvad der sker

de vil føre en ansvarlig økonomisk politik og ved hvert

til deres parlamenter tager folk jo stilling til at de stemmer for et parti

en økonomisk politik som de kan stå inde for i den forstand er der en direkte forbindelse mellem vælgerne og os der er folkevalgte og den politik vi så kan få gennemført det der er det nye ved finanspagten er

hvor hvor der blev de facto meget store underskud altså hvor der virkelig blev brugt penge forpligter landene sig sådan set til at holde de løfter der er afgivet

så kan der blive ro og stabilitet og dermed også plads til vækst for jeg deler fuldstændig spørgerens

at der skal skabes vækst og beskæftigelse det er jo en af grundene til at det

uformelle topmøde som gjorde finanspagten færdig

få vækst og beskæftigelse tilbage på dagsordenen

til den politik deres politikere fører

den bedste måde at imødegå mistillid på

den debat primært foregå i aviser som næsten alle sammen

på nær et par stykker på støtter finanspagten hvorfor

ikke have den folkelige debat

hvorfor skal debatten så forbeholdes

forespørgselsdebat i folketinget jeg synes da det er helt uradikalt altså må vi bede om at få en

for mig at se er det meget afgørende ved finanspagten er at nu siger politikere ja nu gør vi det vi har lovet

er det skelsættende nu tror jeg ikke

at have et begrænset underskud og have en begrænset gæld og det er nyt at man siger ja vi tager det så alvorligt at vi gør det til national lovgivning i de lande som underskriver det her

tager vi med hjem og gør til national lovgivning

er det i hvert fald hver evig eneste dag at vi har selvrespekt nok som parlamentarikere

alle kan diskutere og være med til at vedtage det som er resultatet af at underskrive finanspagten nemlig at vi her i vores eget parlament i vores folketing vedtager en ny lovgivning det er simpelt hen så demokratisk som det næsten kan være

folkeafstemning for enhver pris hvorfor ikke tage ansvaret på sig tage debatten her bringe den med ud de steder hvor rigtig mange mennesker er interesseret i det og så sige det her er

det vi i virkeligheden trænger til nemlig at nu tager vi de løfter der er givet til eu med hjem og gør dem til vores egen lovgivning fordi vi vil have at ikke kun finansielle markeder men også forbrugere og

og indenrigsministeren i starten af diskussionen var ude med sine argumenter

jo klart en modstand der bundede i at man var imod en skat fordi den hæmmede væksten den kostede arbejdspladser på europæisk plan altså en holdningsmæssig modstand mod en beskatning der vil forringe velstanden i samfundet det ligger i øvrigt meget godt i tråd med

ministerens partifælle daværende økonomiminister marianne jelved gav tilbage i

en tobinskat vil være en skat der rammer alle transaktioner og det vil mindske det internationale økonomiske samkvem altså en holdningsmæssig modstand mod en skat der koster velstand nu er det på det seneste blevet sådan lidt mere

derfor vil jeg bare i et forsøg på at bakke ministeren moralsk op i den første indgangsvinkel som ministeren havde til spørgsmålet spørge om ministeren er enig i at en tobinbeskatning på

virke som en told og dermed

være en bremse for vækst og velstand og arbejdspladser i europa

har positive effekter og det gælder jo uanset om

skat på lønsum en skat på balancer en skat på arbejdsindkomst den overvejelse må man gøre sig uanset hvad det er for en skat det handler om

må man jo gøre sig overvejelser om hvad det her

fordi kapital kan blive dyrere og hvad det dermed også betyder for den efterfølgende skabelse af arbejdspladser som kunne komme ud af

et af argumenterne men nede under det ligger så

de ting som jeg synes er meget vigtig er at få

reel regulering af den finansielle sektor

verden blev kastet ud i to tusind og otte spillede den finansielle sektor en kedelig rolle det tror jeg efterhånden der er relativ bred enighed om der var sikkert også andre ting

finansielle sektor spillede en kedelig rolle nu forsøger vi at få reguleret den finansielle sektor så vi ikke får en gentagelse

og som også er international i deres karakter enten globale eller eller i

det andet er så spørgsmålet om man skal have et provenu og hvis man har et ønske om at få

man jo også i den forbindelse overveje hvordan

der er det jo interessant at følge de overvejelser der har været som siger at

transaktioner kan give ét provenu det har nogle omkostninger skat på for eksempel lønsum altså en aktivitetsskat

det er jo den debat man må have og jeg synes det er fair nok

at gå gå igennem argumenterne i stedet for at gøre det

foden det virker ikke det hæmmer tværtimod

er interessant her er jo hvorvidt regeringens modstand

at man ønsker et frit kapitalmarked og at man er modstander af en skat

for almindelige lønmodtagere der sparer

eller om det er et spørgsmål om at man bare ikke praktisk har fundet den rigtige model

vil man egentlig gerne have en skat selv om man erkender

kommer det det rigtige sted hen hvis vi laver en type af beskatning

en styring af den finansielle sektor det mener jeg

ting som vi senest har fået enstemmighed for i

handel med det finansielle produkt der hedder derivater bragt frem i lyset

som handler om om provenu men det er bare en helt anden diskussion og sådan som som kommissionen har

gå en anden vej end transaktionsskatten

så kan en aktivitetsbaseret skat give det provenu på en så at sige billigere måde

men vi får bare forvirrende signaler fra regeringen derfor vil jeg begrænse mig til

stille et sådan meget håndfast spørgsmål er ministeren enig med mig i at den beskatning som en tobinskat vil være vil være hæmmende for finansiel bevægelighed finansiel mobilitet er ministeren enig

at finansielle liberaliseringer overordnet set selvfølgelig

har været med til at skabe et positivt bidrag til vækst og beskæftigelse og at vi dermed skal være påpasselige med at indføre beskatningsformer eller andet

vil være med til uanset om den bliver

sørger for at de ting som er sunde og i orden også kan få den kapital de skal

debat og derfor er det også godt at der bliver kastet lys på det og vi får diskussionen og når der er noget at diskutere er

at provenuet kan variere mellem tror jeg seksten milliard euro og fire hundrede milliard euro det er en ret stor provenuskøn

kender ikke detaljerne så

synes at det er et ret stort spænd at lande på det siger noget om at der er en diskussion for det

på indirekte vis måske netop får for meget finansiel mobilitet nemlig mobilitet ud af det område hvor

sker beskatning det kan være uhensigtsmæssigt ligesom man selvfølgelig må diskutere

ville komme til at betale en skat på europæisk plan på op mod fire hundrede milliard euro hvis det blev det element eller seksten

ligesom der forhåbentlig er nogle der måtte få glæde af den man bliver bare nødt til

fjerne op til firs procent af gartnerierne

der skulle være nye afgifter på vej til til landbruget for eksempel stramninger i forhold til

vej kvoter med afgifter

også lige set at regeringen har kørt vandplanerne igennem

jo også har begrænset landbrugets

er en voldsom forhøjelse af fedtafgiften med

konkrete emner

hvordan synes fødevareministeren det går

konkrete handlinger der har været indtil nu

de her skatter og afgifter i forhold til de

programerklæringer der kom fra starten

for eksempel i dag er kan få finansieret selv

store bedrifter der skal have finansieret

kan ikke få det finansieret selv om det faktisk er sunde bedrifter yj ordningen vil ministeren ikke

det er jo nogle vilkår som gælder for alle virksomheder i det her land altså

har et problem med produktiviteten

på et generelt plan men men det er jo ikke

det kunne give mig anledning til det sidste spørgsmål vil fødevareministeren garantere at der ikke kommer nye skatter og afgifter til fødevareerhvervet

er annonceret i forhold til pesticidomlægningen

mindre sprøjtegift men derudover

at få økonomi i den grønne omstilling

begynder at tale om at det er skatteborgeren der skal betale landbrugets gæld

er noget der kan vokse sig stort og måske blive den store eksportvare

ligesom bacon det er jeg sådan set meget enig med ministeren i vi skal kigge på alt det nye spændende som der sker

at man vil kigge på lokale gamle danske racer

til kødproduktion og andet og det er jo rigtig spændende

det for nogle initiativer ministeren går

racerne ude i virkeligheden

at de gamle æbletræer

er resistente over for en hel masse af de sygdomme som

mindre behandling så jeg tror der er et potentiale der

som vi skal prøve at kigge nærmere på og som ikke kun handler om at bevare

og uden for de store byer og der er det jo netop fødevareproduktionen der kan være med til at være løftestang

er ministeren vil gøre for at vi netop kan være med til at understøtte

vi vil gerne gøre noget andet vi vil ikke bare lave bulkvarer vi skal ikke bare konkurrere på den laveste pris vi skal konkurrere på den høje kvalitet den gode historie

omkring dansk mad hvordan vil

om at omstille

benytter sig af lokale og regionale varer af årstidens grøntsager altså vi snakker om en halv million måltider om dagen hvoraf vi gerne omlagt tres procent til økologi der ligger en kæmpe efterspørgselsmulighed her i forhold til lokale og regionale varer

forhandle en landbrugsreform som udgør fyrre procent af eus samlede budget skal jeg så sidde og bruge min forhandlingstid på at forhandle om nogle lokale spegepølser der skal flyttes fem km længere eller kortere jeg synes at det er meget at forlange

ministeren siger jo alt det rigtige hvorfor vil ministeren så ikke gå ned og kæmpe for i eu at det som ministeren gerne vil faktisk også kan lade sig gøre i virkeligheden nu kommer der en regel om

ikke har en kæmpestor godkendelse ligesom tulip og danish

sælge deres produkter ud over halvtreds km

ministeren gerne vil og det som jeg og dansk folkeparti

som både giver os vækst

hvad der også er vigtigt

hele grundlaget for natur og landbrugskommissionen

vi gerne vil hjælpe med at

fremtiden så vi både har natur

er en opgave som vi synes er vældig vældig vigtig det er en vigtig hjørnesten i hele den grønne omstilling

gerne vil lave i regeringen derfor

arbejder vi meget intenst på at få det her arbejde gjort rigtigt så

vi får sat de rigtige mennesker ind i det rigtige rum om den rigtige opgave og det tager lidt tid det tager lidt længere tid end regnet med men det skal nok komme

en kommission der består af nogle eksperter som så

inddrage interessenterne så meget som de overhovedet kan

være meget offentlige om det der foregår så det skal ikke

sådan en lukket kommission som sidder bag

skal have mulighed for at give deres input undervejs

får så mange kloge hoveder med

medicin og dyrlægebesøg

andre

de samme krav som gælder i hele eu

føles forskelligt i de enkelte lande for et land som kun har ti procent intensivt landbrug

men i danmark hvor vi har tres procent

intensivt landbrug belaster det vores natur

hårdere end for de andre men man kan sige at resultatet skal være det samme vi skal have lige så rent vand som de har i fjordene i england

bedre rammevilkår for dansk landbrug

når vi er i danmark og når vi er i udlandet det er vi fordi vi mener at

hæmmer væksten og det er jo bevist at

derfor også koster arbejdspladser og i det hele taget gør os fattigere

noget som regeringen foregiver at være enig i i hvert fald hvis ministrene er i danmark jeg synes ærlig talt

faktisk i en ualmindelig skadelig situation

når statsministeren vandrer rundt

det forslag som er lagt på bordet og som er til konkret debat er ikke særlig robust over for nogle af de argumenter der er

er at holde fast i diskussionen om hvad man vil

det står allerøverst på dagsordenen at få en reel regulering af den finansielle sektor nogle af de produkter som vi her taler om

beskatte er nogle af de produkter som vi ikke selv om man så måtte nå til det kan nøjes med at beskatte

også kaldet kaldet derivater blev jo nærmest

som en del af den udløsende faktor for den finansielle krise til produkt på produkt produkt på produkt

en statsminister der lader sig rive med

er i bruxelles og dermed får sig rodet ud i nogle ting som jo slet ikke harmonerer med det

man siger i danmark jeg vil gerne sige

altså ikke det at statsministeren lader sig rive med og lader sig rode ud i noget i bruxelles og at det bliver opdaget

hvis statsministeren netop lader sig rive med og lader sig

har herhjemme har vi også i det europæiske og den tror jeg man kan genfinde i

spørgsmål og skepsis

sætte det på den internationale dagsorden og sige der vil vi gerne hen

der er ved at gøre det regionalt nemlig at transaktioner flytter sig

sig til om ministeren vil kræve af statsministeren at statsministeren ikke på den måde som det er sket lader sig rive med

noget andet når hun er i danmark for jeg kan vel godt konkludere

det radikale venstres

en reel modstand imod en tobinskat på europæisk plan

det helt simple vil ministeren kræve af statsministeren

at det hører op at statsministeren går og siger et når hun er

ikke i vores øjne er tilstrækkelig robust alt efter hvilke skøn man anlægger

et provenu fra seksten milliard euro til fire hundrede milliard euro og måske

et kvalificeret skøn syv og halvtreds det et meget stort spænd at arbejde

argumenter der er mod at gøre det regionalt jeg er bare i den situation at hvis folk kommer med gode argumenter for noget lytter jeg til dem

det håber jeg også at at spørgeren gør i den her situation

en skat af den type kunne medvirke til en reel regulering

i hvert fald synes der at være mere direkte veje til at få en reel regulering som også kan gøre at man får udlån til virksomheder sådan at de kan finansiere deres projekter have ordentlige

andet spørgsmål som man

virkelig vil beskatte nogen hvordan man kan gøre det på den mildeste måde i forhold til det provenu

gerne vil have der har kommissionen i sit

det at indføre en skat på transaktioner er en relativt tung måde at få et provenu på

en skat på aktivitet i den finansielle sektor ville være en lidt lettere måde at få et provenu på men det er

diskussioner som tilsammen fører til det resultat at hvis man har øgede omkostninger som virksomhed

global nu er det pludselig blevet til et europæisk projekt

spørgsmål som jeg har stillet nemlig om ministeren mener at indførelse af en europæisk tobinskat vil gavne vækst og beskæftigelse i europa og det kan

som vi har bygger på argumenter og argumenterne er bærende for hvorfor vi gør det vi gør argumenterne imod

er sådan set tungtvejende fordi de handler om at hvis man gerne

den finansielle sektor bedre og sikre en reel regulering

kan man gøre det direkte hvis man gerne

kan man hente det på en måde som er mindre belastende for væksten og jeg tror et eller andet sted at alle er meget opmærksomme på

om ministeren mener at det inden for det

foråret til efteråret om et år eller hvornår regeringen kommer med sit forslag og forhandler en skattereform

i sådan en skattereform som man aftaler i den her valgperiode indarbejder at boligskatterne øges

med virkning fra en kommende valgperiode

skattereform som regeringen har lagt op til og som man jo må gå ud fra bliver noget

at vænne sig til hvad det er for nogle forandringer en skattereform indebærer derfor synes jeg det er helt relevant at spørge og at

vil en skattereform man laver i den her valgperiode kunne indebære en øget boligbeskatning forudsat den øgede boligbeskatning først træder i kraft i en kommende

fru inger støjberg før jeg tager meget gerne debatten så det

det er for oplysningens skyld så borgerne i det her land ved

beslutter at hæve boligbeskatningen i en kommende valgperiode

taget stilling til skattestoppet efter to tusind og tyve den daværende regering kunne ikke finansiere det efter to tusind og tyve

i perioden fra to tusind og seksten til to tusind og tyve medmindre der sker et eller andet

at jeg skal give spørgeren nogen anbefalinger men min egen tilgang

radikale venstres politik er forhåbentlig meget klar jeg tror at s

politik er lige så klar ligesom herre kristian thulesen dahl har en holdning og

det er jo teori det er jo bare en leg med ord

mennesker om regeringens løfte om ikke at røre boligskatten i den her valgperiode inkluderer muligheden for at lave en skattereform hvor boligskatten hæves fra to tusind og seksten

det radikale venstres politik at sådan skal det være det har vi utallige citater på jeg tror også at

det radikale venstre ønsker at boligskatten hæves fra to tusind og seksten

de forhandlinger der skal være om en skattereform

foreneligt med regeringens løfter om ikke at røre boligbeskatningen i den her valgperiode hvis man i den skattereform aftaler en forøgelse af boligskatten forudsat

det forhåbentlig ministeren der vil give nogle svar på spørgsmålene så er det foreneligt med regeringens løfter om ikke at røre boligbeskatningen i den her valgperiode hvis man i den skattereform vi skal til at forhandle indarbejder forøgede boligskatter fra to tusind og seksten ja

spørgerens postulat om at at

et svar på spørgsmålet om hvad der vil ske efter to tusind og seksten vil give ro og regelmæssighed

en falsk præmis at stille spørgsmålet på når svaret i al sin gribende enkelhed

vi ved jo også at der i store dele af regeringen er et ønske om at man skal være mere aktiv i forhold til indførelsen af af sådan en skat og at der i hvert fald i store dele af

en livlig debat om hvorvidt man bør støtte indførelsen af

en tobinskat på europæisk niveau senest har aviserne jo skrevet om debatten på det radikale venstres møde i weekenden

fald tidligere ledende radikale nej når man sidder tæt på

er det jo interessant om det indgår i ministerens overvejelser

hvis man bruger det provenu man måtte få hjem ved at indføre en skat

hvert fald blevet fremført i debatten af nogle af dem der har engageret sig i regeringspartiernes bagland

måde man skal vælge at se en effekt af tobinskatten

dér hvor den indføres men på den dæmpende effekt

den her debat i dag er jo for at finde ud af om det indgår i ministerens overvejelser omkring den her tobinskat

synes jeg hørte i den første besvarelse

indførelsen af en tobinskat i sig selv

de beregninger som kommissionen har lagt frem viser at det vil være mindre tyngende at lave en skat på aktivitet altså en lønsumsafgift som vi kender det

har mange forskellige ideer en diskussion om hvad

klimaministre som gerne ville lave en klimafond til udviklingsministre som gerne ville lave

gerne ville indkræve en skat for at sænke en anden skat derfor mener jeg fortsat at det mest nøgterne er

er rart at høre det der så kan undre lidt

meget svært at forestille sig hvordan man kan indføre en tobinskat på europæisk plan

vil bruge den næste tid til lige at

om ministeren overhovedet kan øjne muligheden for at der indføres en form for skat på finansielle transaktioner

det er jo det statsministeren nemlig giver udtryk for i det

lige pludselig til at det kan man måske godt finde en model for

på transaktioner alene i europa som ikke vil have en vækstdræbende effekt

må have som politiker hvis man vil finde nye løsninger specielt hvis man ikke har

må man jo høre hvad andre folk siger fordi det kan være at det kan lykkes

så derfor synes jeg man skal trække fra at man har en fortsat diskussion der er bare en grundlæggende pointe som handler om hvad

en gentagelse af krisen i to tusind og otte vi vil gerne have et provenu jamen så kan vi formodentlig få det på en måde

inden man så når til diskussionen om hvad man skal bruge provenuet til til bliver man jo nødt til at forholde sig helt pragmatisk og nøgtern til at der er et ret stort skøn over hvad provenuet kan være i kommissionens tal kan det spænde fra seksten milliard euro til fire hundrede milliard euro med et middelskøn på syv og halvtreds

fundet et stykke papir der på nogen måde skulle skulle sandsynliggøre noget som helst om at sådan en skat ikke ville have en vækstdræbende effekt

diskutere størrelsen jeg er fuldstændig enig med ministeren i at det er meget uvist hvor hvor voldsomt det vil være hvor hårdt det vil slå og i hvilket omfang det vil flytte aktiviteter ud af europa men har ministeren i sit arbejde med

på noget tidspunkt fundet bare en flig af noget der skulle sandsynliggøre at man vil kunne finde en ordning at indføre

symbolsk karakter det vil jeg gerne anerkende altså at man kan komme netop ad forskellige veje ind i

hvis man gerne vil regulere den finansielle sektor på en ordentlig måde har vi andre metoder til det og hvis man gerne vil diskutere et større provenu fra den finansielle sektor

som det tidligere har været fremme i debatten i dag vil det også være folk som sparer op til deres pension ligesom det givetvis vil være nogle

tyrkerne tager sådan med jævne mellemrum sagen op

her i danmark og over for den danske ambassade i ankara

også ganske logisk at jeg efter byrettens dom blev ringet op af min tyrkiske kollega det er en naturlig del af et godt samarbejde at man holder hinanden informeret og drøfter vigtige sager inklusiv på ministerniveau jeg har i den forbindelse noteret mig den tyrkiske udenrigsministerens udtalelser om dommen mod roj

en sammenhæng mellem mine udtalelser og den danske regerings holdning for så vidt angår tyrkiet lige nu afventer vi som bekendt en ankesag så jeg vil ikke kommentere yderligere på byrettens dom over roj

vi ser med dyb alvor på terror vi respekterer uafhængigheden

de danske domstole og endelig følger vi løbende tyrkiets respekt for menneskerettigheder herunder behandling af mindretal presse og ytringsfrihed samt fængsling af folkevalgte disse spørgsmål rejser vi også jævnligt i vores dialog med tyrkiet og som udenrigsminister agter jeg også at rejse disse spørgsmål i den løbende dialog tilsvarende drøfter jeg naturligvis også sagen om roj tv med min tyrkiske udenrigsministerkollega når han ringer for at tale om det alt andet ville efter min opfattelse være både uhøfligt og

var helt klar i mælet i forhold til påstandene om at tidligere statsminister anders fogh rasmussen havde efterladt det indtryk hos tyrkerne at han ville sørge for at få lukket den kurdiske tv station

tv til gengæld for posten som natos generalsekretær hvad er ministerens standpunkt til dette udsagn fra

selskaberne har fremmet pkks

kanalen er blevet finansieret af og undergivet indflydelse fra pkk

i forhold til byrettens dom

ankefrister der er kommer til udfoldelse og så vil vi vende tilbage til det på det tidspunkt men i mellemtiden er det klart at vi bruger anledningen til at diskutere

forholdet med tv stationen og andre

det gør vi uanset hvem vi møder i den her verden og jeg tror det er fantastisk vigtigt for et land at være besluttet på at det her er vores grundlæggende værdier

tyrkiet er problemer i forhold til det kurdiske mindretal og

der er problemer i forhold til op mod hundrede fængslede journalister

kurdiske borgmestre som ikke har

det påpeger vi det bliver vi ved med

og det tror jeg man kan gøre mellem lande der i øvrigt har

for mig at se er noget der kan give usikkerhed hos politiet i forhold til mulighederne for at gribe ind

var situationen jo den at man var meget bange for at ikke mindst udenlandske voldelige demonstranter vil ødelægge klimatopmødet og dermed give

danmark et rigtig dårligt image i udlandet og at det også medføre voldelige konfrontationer på dansk grund

demonstranter kunne i givet fald blive bakket op af demonstranter fra

hætter og og

det var kun politiets snarrådige indsats der sørgede for at det det ikke gik galt nu står vi så i tiden efter og må konstatere

fandt sted i forbindelse med

hvis politiet i fremtiden ikke kan foretage den slags anholdelser risikerer vi

det kunne for eksempel være under det danske formandskab for eu derfor lyder spørgsmålet til justitsministeren når nu de radikale og enhedslisten

et regeringsparti og er parlamentarisk grundlag for regeringen siger at der skal ske ændringer i lømmelpakken hvad mener

må der kunne gives et lige så klart svar på

kan give anledning til fare for den offentlige eller andres sikkerhed det er det der står i politiloven derfor giver det ikke nogen mening at tale om præventive anholdelser

frihedsberøvelse i den her type sager

afsagte dom det håber der er forståelse for men mere

jeg sige at det er klart

politiet nødvendigvis skal have både ordentlige og tilstrækkelige muligheder for at opfylde sit mål som også fremgår af

politilovens § en nemlig at virke for tryghed sikkerhed fred og orden i samfundet

derfor skal politiet jo have muligheder for at gribe ind og mit udgangspunkt er at politiloven

mulighederne for at forebygge uroligheder og

nu overveje hvilke ændringer der skal laves laves for at sikre at politiet kan gøre tingene på en anden måde end de har gjort før og det vil sige at de ikke kan bruge lømmelpakken som de har gjort under klimademonstrationerne det er det ene parti der har en holdning

så er der enhedslisten der er parlamentarisk grundlag for regeringen som

forlanger ændringer kan regeringen ikke fortælle

skal ske på hvilke stræk er det at politiet får

politiets muligheder for at løse de her opgaver der kommer til

og alene af den grund synes jeg at eventuelle ændringer af loven må kræve

grundige overvejelser jeg tager selvfølgelig til efterretning at landsretten har afgjort at en række af de administrative frihedsberøvelser

var ulovlige nu vil vi nærlæse dommen og

det måtte give hvis politiet ikke har de rigtige ressourcer til at løse de

at at regeringen enhedslisten og liberal alliance i november måned har aftalt

ville kigge på politiets muligheder for

det er jo sagens kerne i november måned siger den nye røde regering

parlamentariske grundlag vil også lave ændringer så er det jeg spørger regeringen hvad skal vi regne med er det det radikale venstres holdning

socialdemokratiets og justitsministerens

og siges her at at lige nøjagtig

der er mit udgangspunkt altså det at reglerne i politiloven

bredt flertal i folketinget og alene af den

hvor man på den ene side tager hensyn til politiets opgave med netop at

et godt skridt videre på vejen mod at sikre den fornødne viden om de miljømæssige konsekvenser af en kommende trængselsafgift trængselsafgiften vedtages i enkelthed ved lov som jeg også

et samråd den tyvende december to tusind og elleve undtager vvm direktivet projekter som vedtages i enkelthed ved lov idet de formål som vvm direktivet skal

igennem lovgivningsprocessen for et sådant projekt betyder det at der skal laves en miljøvurdering som indholdsmæssigt svarer til en vvm redegørelse og at offentligheden på tilsvarende vis kan have mulighed for blive hørt om den del af lovgivningsprocessen loven får derfor samme kendetegn som en

og indeholder og indeholder alle de elementer i projektet som er relevante for vurdering af projektets indvirkning på miljøet jeg indledte den fase allerede tilbage den

miljøvurderingen til høring den høringsproces er nu indledt og den vil sikre at offentligheden får mulighed for at komme til orde

det er bare et eksempel på at der findes andre løsninger

hvor bliver der problemer hvad med

med de steder hvor man skal fælde nogle træer noget skov noget natur

vil man erstatte det her skov med er det bare det samme antal kvadratmeter man placerer et andet sted eller er man gået ind som man gør ved alle andre

det skal være to tre eller fire gange erstatningsskov det er slet ikke nævnt i den her redegørelse hvordan man vil håndtere de

man tager en ordentlig fornuftig dialog i det her tilfælde imellem dsb

jeg tror også på at når nu ophidselsen har lagt sig en lillebitte smule så finder man selvfølgelig nogle fornuftige løsninger så man ikke skal ind at fælde masser af skov eller på anden måde

ekspropriere til lige nøjagtig de her parkeringshuse hvad sker der så vil man så gå ind at lave et landsplandirektiv

den her samfundsredegørelse

tænkt sig at lave de her ting hvornår har man tænkt sig at lave den grundige redegørelse i stedet for at haste det

en ordentlig vvm vurdering hvor man netop også

kigget på hvad det ellers ville have af miljøkonsekvenser for de huse der eventuelt kommer til at ligge

en større miljøbelastning og en større støjbelastning og

i stikken samtidig med at de rekreative områder måske forsvinder ud af bybilledet hvordan vil ministeren så erstatte de områder

har fået svar på endnu og synes ministeren at det er

nogle biler der vil blive flyttet fra det indre københavn og ud i de her p huse der er jeg bare nødt til at spørge ministeren

der skal etableres nogle p huse rundtomkring skal det så ikke undersøges vil ministeren ministeren ikke stå i spidsen for at det

der bor i det område hvor et sådant p hus bliver etableret det kan både

kan sige her er der ikke noget i forvejen her etablerer vi noget nyt og så

forsvinder eller skal laves om og det har jo nogle gange også en konsekvens vil ministeren garantere

ti ekstra lastbiler forbi på en vej

man flytte masser af biler ud fra det indre københavn og

måske nye parkeringsarealer som vil have en massiv påvirkning

de beboere der er ude i det område og det kan man gøre i løbet af et par måneder hvordan hænger det sammen

utrolig lang tid og når det er regeringen der vil have noget hastegennemført så tager det kun et

over for at nogle af de her ejendomme

kommunen ikke spiller med og ligesom prøver på at stille nogle arealer til rådighed er ministeren ikke enig i at det kan

at tilvejebringe de parkeringspladser der skal laves i forbindelse

til er kommet noget nyt omkring systemdanmark så den kritik som herre jørn dohrmann kommer

for at få tingene rettet mens tid var

ikke vil levere de her parkeringspladser

borgernes vilje så jeg er nødt til at spørge igen hvordan

sikre at alle de her miljømæssige konsekvenser

hvordan kan ministeren sikre at der ikke sker overgreb på den natur

i københavn det gælder vel om at bevare de

for at nu ødelægger man al natur

et udbygningsprojekt vil også

med den brede politiske aftale om

blev det besluttet at indføre grønne kørselsafgifter ved hjælp af

allerede året efter at sætte projektet i bero

men det kan

men jeg mener må jeg sige at jeg ikke har lyst til at udsætte danske bilister for det eksperiment som jeg rent

den her applikation gør det så muligt

koble oplysningen om hvor bilen

styret system og han vendte tilbage en times tid

forholdsvis enkelt fordi teknologien til det er der nu

mobiltelefoner rigtig mange biler har allerede installeret gps

sig gøre så bad jeg ham om at give en tidshorisont og der var han så lidt mere forsigtig

gøre det på et halvt år men på et år mente han bestemte det var realistisk så lad os da endelig sige at det tager to tre år det er trods alt ikke længere ude i tidshorisonten end at det burde være muligt at vente på et system

også regeringen må medgive vil være et bedre system end en betalingsring hvor man skal betale for at krydse en eller anden tilfældig linje og kun hvis man bor i københavn eller har et ærinde i københavn hvorimod man kan køre rundt alt det man vil inden for linjen og man i øvrigt kan køre rundt alt det man vil i resten af danmark uden at skulle

hvorfor ikke vente hvad er det for undersøgelser regeringen henviser til som

enig med den tidligere regering i at man skal passe på med at område som

at man skal foretage ret store investeringer for den enkelte person men det betyder ikke at jeg ikke synes at gps systemet er vigtigt at fortsætte med og derfor

kan bruges til en grøn omlægning af personbilbeskatning med videre altså hvorfor ikke vente udviklingen går enormt stærkt og vi er ganske få år fra en løsning

det bedste nogle gange kan være det godes værste fjende men her hvor vi er så tæt på en løsning og hvor udviklingen går så hurtigt som den gør hvorfor ikke vente og så lade os få et

system på plads så kan man også bruge ventetiden til at etablere bedre kollektiv trafik parkeringspladser ved togstationer

bilisterne har reelt alternativ den dag der bliver indført

på at systemet selvfølgelig først skal indføres når det er på plads men alt tyder på at vi er meget meget tæt på en løsning

smartphones teknologien inden for satellitbaseret gps styring bevæger sig med syvmileskridt hvorfor gå ud og foretage nogle ganske store investeringer i et system som man vil grine ad om bare fem syv år og betragte som noget fra en fjern fjern fortid

en opkrævning til bilisterne bagefter hvorfor dog ikke vente de to tre fire år det vil tage og så implementere en ordentlig løsning som regeringen måske endda kunne rejse land og rige rundt med og være stolte af frem for at

er

man mener i øvrigt også at det skal være op til kommunerne

i storkøbenhavn selv at finde ud af hvordan en sådan betalingsring skal implementeres

samtlige fagforbund i lo storkøbenhavn

eller andre har stillet sig udenfor

er fuldstændig enige om at sige til regeringen kære regering lyt nu til os det her vil skade vores medlemmer

dyrt at passe sit arbejde der er ikke tilstrækkelig gode alternativer for tilstrækkelig mange af vores medlemmer til at man bare kan undvære sin bil selv

situation gør det meget lidt indtryk på regeringen og det falder selvfølgelig fint i tråd med sidste gang jeg stillede spørgsmål til ministeren hvor det var ministerens partifæller i kommunalbestyrelserne i omegnskommunerne på frederiksberg og senest jo også

upopulære hos fordi man er løbet fra et løfte om at folk fra amager skulle kunne komme igennem københavn og ud på den anden side uden at skulle betale stort set alt hvad der kan krybe og gå inden for den socialdemokratiske bevægelse har udtalt sig imod den her betalingsring og alligevel ser vi altså en socialdemokratisk minister som er

vanskeligt at forstå når man står på sidelinjen

og hvis ministeren har behov for det kan han godt betro sig til mig og sige at det er

som presser på og er helt ustyrlige og

gøre det som alle socialdemokraterne råder regeringen til hvad er baggrunden for at man ikke i det mindste kan udskyde hele den her

også med faglige organisationer jeg konstaterer også at en række faglige organisationer er optaget af at rigtig mange af deres medlemmer spilder

at det sker mere direkte

jeg konstaterer at en række faglige organisationer men

mange andre gerne vil have endnu bedre kollektive trafikforhold i danmark der må jeg så sige til dem at den tidligere regering efterlod et ordentligt hul i kassen hundrede milliard kroner i underskud og der var tohundredetusind kroner tilbage ovre i transportministeriet så mulighederne for at

derfor er der jo en

mellem det regeringen gerne vil her nemlig at mindske trængsel

er altså ikke noget som kan opveje at jeg skal betale ellevetusind kroner efter skat for at passe mit arbejde så nej tak kære regering det var flinkt af jer at tænke på os men vi vil altså hellere bruge de der to tre minutter mere i bilen

til gengæld spare de ellevetusind kroner

takker nej tak til gaven hvorfor trækker man det så ikke tilbage hvorfor lytter man ikke til de her mennesker hvorfor siger man ikke jamen det skal kunne betale sig at arbejde

det her vil være en særskat på arbejde når vi ikke på forhånd har etableret de alternative systemer som gør at man kan komme på arbejde uden spildtid altså kollektiv trafik hvorfor lytter man ikke til dem man

og flere vil formodentlig komme til i de kommende år jeg tror ikke

set bare imod det de har set men alternativer er der ikke kommet

markante tal og det må altså også indbefatte en hel del socialdemokrater for godt nok har vi gode meningsmålinger for tiden

rigtig mange af socialdemokraternes vælgere er der massiv

man kan spare ved at indføre betalingsringen

har man jo ikke modregnet de ekstra timer som de mennesker som så føler sig presset over i den kollektive trafik

at de får en daglig transporttid på det dobbelte

de skal køre i bil hvorfor bekymrer man sig ikke for de lavtlønsdanskere som for eksempel den butiksansatte der ikke har råd til fortsat at bruge sin bil for at komme på arbejde og bliver tvunget over i den kollektive transport

det

møde med de regionale

trafikselskaber og der viste det sig til min store glæde at der rent faktisk er telefonnumre man kan komme i kontakt med

blandt de handicappede og blandt deres medhjælpere så jeg vil sige at jeg sådan set synes at vi har en sag her hvor vi skal hjælpe hinanden med at sige at der rent faktisk er nogle muligheder for hvis det uheldige skulle ske

at de regionale trafikselskaber vil få løst det her problem fordi

er en kommunikationsopgave vi står over for altså at

har en fælles opgave måske også både spørgeren og jeg i at få udbredt at

tror jeg også at danske handicaporganisationer må påtage sig

deres kommunikationsdel her igennem deres medlemsblad på andre måder kommunerne i

jeg ved ikke helt præcist hvordan det kan gøres men det jeg synes er det interessante her

men man skal selvfølgelig kende dette telefonnummer så jeg tror at vi skal hjælpe hinanden med at

til at holde fast i den her sag og sørge for

de regionale trafikselskaber jeg tror at danske handicaporganisationer meget gerne vil stå for

så må transportministeren prøve at uddybe det for det er en kommunikationsopgave der forestår men men den må også være afsluttet på et tidspunkt jeg synes at vi må vi må have en bestræbelse på og en fælles ambition om at vi så hurtigt

får tilbagemeldinger fra brugerne af det her system

tilstrækkelige telefonnumre således at de kan få noget tryghed for det er det det helt afgørende så hvornår vil ministeren spørge ind til om trafikselskaberne

kunne man jo godt lige sikre sig at de faktisk besiddelse af de her numre

transport og vælge kan man sige

men kunne transportministeren måske komme det

imødekomme den her gruppe af borgere altså hvordan skal det foregå i praksis

forestillet sig at det her skal foregå

en en handicapbil som

hvordan skal jeg stille mig til det her

er forsørgere eller lever sammen med en anden ægtefælle i et ægteskab og derfor har nogle særlige forhold omkring

det skal kunne betale sig

at melde sig ind i en fagforening og en a kasse og dermed forsikre sig mod

er der lavet den afgrænsning at det skal kunne betale sig at arbejde og der skal være et incitament til at melde sig ind i

synes jeg skal være genstand for diskussion den har vi i øvrigt haft over de seneste

men jeg men jeg kan ikke se at jeg kan sætte et præcist antal kroner og øre på

også til at hænge sammen med om man har forsørgeransvar eller om man kun er ansvarlig

ud af at være i arbejde når

og syvogfirstusind får mindre end to tusind kroner mere ud af at være i arbejde når firehundredetusind får mindre end tre tusind kroner mere ud af at arbejde og når

efter ministerens mening et udtryk for at der er incitamentsproblemer på det danske arbejdsmarked

at være i beskæftigelse

tror bare man skal prøve at tage den her diskussion lidt udramatisk

skal kunne betale sig at arbejde skal vi forsøge at fremme via de reformer vi skal til at gå i gang med men samtidig er der jo en grund til

komme af med sammenspilsproblemerne og det hænger jo altså sammen med at når der er et forsørgeransvar får man også en højere kontanthjælpsydelse fordi man ikke kun er ansvarlig for sig selv men

nogle helt konkrete følger i dagligdagens økonomi

som også har betydning for hvor stor en bolig

at ja det skal kunne betale sig at arbejde men vi erkender at der er nogle sammenspilsproblemer som er svære at løse og derfor er det nødvendigt med reformer

man sige frustrerede over at de får så lidt ud af at være i arbejde det er ikke bare folk som er enlige det er også folk med børn

på det rene med at man har indført nogle meget høje offentlige ydelser til familier med børn ud fra nogle principper om at man når man har børn skal have en vis levestandard

skaber nogle problemer i samfundet og

at det kan være med til at undergrave et sundt princip om at det skal kunne betale sig

stærkt socialt sikkerhedsnet mener jeg er en en grundlæggende værdi for det danske samfund og det også et af de principper

fremtidens danmark skal bygges på

negative konsekvenser og en af de negative konsekvenser er at der er nogle sammenspilsproblemer mellem især lavtlønsområdet deltidsarbejde og så nogle af vores kontanthjælpsydelser jeg tror bare at

tidligere og sammenspilsproblemerne hænger sammen med det spørgeren selv peger på nemlig at det har at gøre med et

jo samtidig det er vigtigt at man skal kunne forsørge sine børn på en ordentlig måde men

grund til at min gode kollega skatteministeren har meldt at det der er centralt for regeringen i en kommende skattereform

er at lette skatten for lavtlønsgrupperne og det hænger jo i høj grad sammen

praktiserende læge sundhedsstyrelsen har udgivet rådgivningsmateriale hvori den aktuelle viden om kendte årsager symptomer og konsekvenser af stress formidles til de praktiserende læger materialet indeholder også forslag om hvordan man skal håndtere patienter med langvarig stress derudover

den nyeste viden til praktiserende læger om opsporing og behandling

arbejdsfastholdelse af patienter med stress depression

ved mistanke om sygdom viderehenvise til en mere specialiseret undersøgelse eller behandling hos

i mange kommuner er der tilbud til personer med stress og fokus på håndtering af stress som et element i den kommunale indsats på beskæftigelsesområdet dertil er der så de indsatser der sker

med såvel en tidlig forebyggende indsats som behandling

på et svar men det var dog en ærlig udmelding at man ikke

hver femte stresssyg mister jobbet på grund af stress selv om arbejdspladsen har en stresspolitik så synes jeg jeg bliver nødt til at spørge hvilke initiativer kunne ministeren tænke sig at tage for at mennesker ikke skal blive syge af blandt andet at

deres hverv når det nu ikke er stressklinikker vi skal have jeg hører ministeren nævne at der

en lang række kommunale tiltag men er det virkelig ministerens holdning

at satspuljekredsen er enige om

stressrelaterede sygdomme beløber sig til omkring fjorten milliard kroner i form af sygefravær og tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet nu nævner ministeren jo selv at et dårligt psykisk arbejdsmiljø også kan være årsagen til det og vi ved også

gentagne gange har jeg hørt ministeren nævne de praktiserende læger og jeg vil bare lige afslutningsvis spørge om

ministerens opfattelse at det her er de praktiserende

på området som skal se på de generelle og mere specifikke vilkår er klart at potentialet inden for sygehusbyggeri skal indgå her får vi ny viden over de kommende år og regeringen vil gerne sætte fokus på hvordan vi udnytter det erhvervsmæssigt derudover er der nedsat et partnerskab for sundheds og sygehusinnovation i regi af

ved at etablere en ekstra låneramme til det

drøfter muligheden for at give låneadgang til energiinvesteringer der gør

energitiltag der ligger ud over den såkaldte lavenergiklasse to tusind og femten i bygningsreglementet det skal

nogle partnerskaber men men hvordan

vil vi komme til at mærke det konkret udeomkring i regionerne

skabt noget nyt og hvis vi skal gå ind i et samarbejde med virksomheder om at få at få etableret ny teknologi i den her sammenhæng

de grønne områder

at det at dong gik ind og lavede en esco model

og specialiserede funktioner samles på færre enheder det er jo netop for at sikre en faglig bæredygtighed og dermed fremtidssikre det danske sygehusvæsen

hvilket den tidligere regering og dens støtteparti burde vide bedre end nogen

ikke genåbnet men som jeg tidligere var inde på ser regeringen i øjeblikket på hvordan vi kan sikre hospitalerne en ekstra grøn profil

om ledig kapacitet på operationsstuerne på det nyrenoverede gentofte sygehus også vigtigheden af at vi sikrer at igangværende

sygehuse på to adresser selv om det øger driftsudgifterne

jeg ved at man også i odense taler om at

bliver stort nok man bliver nødt til af den grund at bibeholde funktioner

ude i regionerne har det problem at man ikke engang har ressourcer til at samle

ressourcer til at sikre at der kommer en udvikling og

eftersom de har fået lov til at udfylde rammerne

med tre og tyve konkrete initiativer for at sikre innovation i sundhedsvæsenet syv af de initiativer er gennemført

fra sundheds og velfærdsområdet

af vores samlede vareeksport som udgør fem

brug af sociale medier

vi set masser af eksempler på formuleringen

bredere sammenhæng tager ikke sigte på at begrænse ytringsfriheden der er flere

om at man skal være opmærksom på at skriftlige ytringer kan fremstå meget firkantede og få en mere bombastisk virkning end afsenderen

vejledningen er blevet positivt modtaget i arbejdsgruppen om præsters arbejdsmiljø hvor præsteforeningen provsteforeningen og biskopperne er repræsenteret der blev den drøftet den fireogtyvende maj to tusind og elleve

faktisk tidligere fortalt at kirkeministeren skal gøre meget ud af at lytte til de kirkelige aktører og det er jo også lige præcis det der sker i den her sammenhæng noget andet er at alle offentligt ansatte har en loyalitetspligt over for deres arbejdsplads den vedrører bla

at man ikke må ytre sig i urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige

for sit eget arbejdsområde for præster gælder tillige at de er forpligtede

jeg mener faktisk at det her er noget meget principielt og

omdøbes til et ministerium for pavelige anliggender

som er utilstedelig når der står

en befaling og jeg må altså sige

som præst og før det

klæder kirkeministeriet kirkeministeriet skulle

miskredit og og

i i bedste velgående så jeg synes at det er en besynderlig form for forsøg på

blande sig i alle mulige anliggender i forhold til forkyndelse og i forhold til hvad man siger så jeg mener altså stadig væk at der er tale om

jeg ved at for eksempel partiet venstre efter at der var en pressemedarbejder som kom til at

skyndte sig at lave nogle regler

sted er ganske fornuftigt og det synes jeg egentlig også det her er der er mange andre eksempler på

skrive nogle ting det her er jo bare en slags

slags værsgo her er også en måde man kan gøre det på tænk jer lige om det synes jeg ikke

at vi skal afstå fra udtalelser der kompromitterer folkekirken

som præster en meget udstrakt ytringsfrihed også i forhold til at kritisere vores egen kirke og det har vi i den protestantiske kirke altid gjort det er faktisk det der så at sige har været

har kunnet sige hvad man mente og og så i øvrigt øvrigt tage diskussionen og så synes jeg

for sådan en tantet børnehavepædagogisk formaning fra fra kirkeministeriet hvor man sådan vil holde præsterne i

at de selvfølgelig ikke skal bringe deres embede i miskredit

og og siger

den enorme og store ytringsfrihed og det har vi selvfølgelig fordi vi forkyndte det kristne budskab og der skulle ikke sidde en pave

det vil sige har kompromitteret folkekirken

afstå fra at komme med kompromitterende udtalelser

om om folkekirken hvad vil man egentlig gøre ved det fra ministeriets side jeg synes det er

og det er betyder jo selvfølgelig at ministeren er

at der i confessio augustana et af vores

et ægteskab i kirkelig forstand

så bare om kirkeministeren kan tilsidesætte sådanne udsagn og bare tromle igennem for det giver nogle nye dimensioner i dansk politik hvis det er sådan at man ikke vil respektere bekendelsesskrifterne andre og tidligere kirkeministre

har faktisk gjort det men der er kommet en ny diskussion

hvor går grænsen for ministerens magt

jeg ved godt at kirkeministeren ikke er teolog

kirkeministeren tvunget til at respektere at det der foregår inden for kirken det er gudstjenester kirkelige handlinger heriblandt bryllupper og vielser

respekterer kirkeministeren også § fire i grundloven

gang på gang de sidste fire måneder har prøvet at belære mig om

i kirkens indre anliggender

til at blande mig igen altså

vil man det ene eller også vil man det andet det jeg vil anbefale ordføreren er i det her spørgsmål

der forholder sig til kirkens indre anliggender det er dem der skal forholde sig til bekendelsesskrifterne

få et svar der jeg er politiker

minde om og det skal kirkeministeren ikke løbe fra

sige at det er mig der sjosker rundt i det for der er vist en anden herre der sjosker rundt i det

i stedet for brød og vin skal til at uddele pølser og fadbamser kirkeministeren går ind og blander sig i ritualet ved at pålægge folkekirken et ritual der siger jeg så bare

i folkekirkens bekendelsesskrifter at ægteskabet er et ægteskab mellem mand og kvinde det er definitionen på et ægteskab

evangelisk luthersk teologi og tradition den opfattelse deles af et flertal af præster og biskopper lad mig også lige minde ordføreren om når nu ordføreren

selv om ordføreren

hundrede tallet matzen og timm fastslog at udfindelsen af den rette

læsemåde det vil sige af de bibelske skrifter er den kirkelige videnskabs sag

der skal skal komme et kønsneutralt ægteskab det der foregår

med hensyn til den teologiske forståelse af ægteskabet siger jeg at det strider mod bekendelsesskrifterne så

jeg siger netop at kirkeministeren skal lade være med at blande sig så meget som han gør i alt muligt lige i øjeblikket

en kirkeminister der blandede sig så meget i i folkekirkens almindelige anliggender det har

og en ændring af det

bygger på sædvane det plejer vi at gøre

er det også med ritualer

også minde ordføreren om den pressemeddelelse

blev lavet med samtlige biskopper fra kirkeministeriets side og jeg skal sørge for at ordføreren får den i

ville de være med til at udarbejde et ritual eller måske to det skal jeg

så det der med at jeg påtvinger nogen

i folkekirken når de bliver autoriseret ved kongelig resolution det sker efter indstilling fra kirkeministeren og det sker i henhold til en sædvane der går helt tilbage til tiden før grundloven men der findes ingen regler om hvem der kan eller skal udarbejde forslag som skal autoriseres skal de laves af et udvalg af sagkyndige skal

eller kan kirkeministeren selv gøre det

hvor det uden tvivl vil være rigtig rigtig godt med nogle klare og derfor også mere tidssvarende regler

mellem folkekirkens traditioner

danske samfund i modernitetens

ja ligestilling er et nøgleord for mig i forhold til modernisering

af folkekirken når man samtidig ved at ministeren inden valget til altingetdk

erklærede sig helt enig i at kirke og stat skal adskilles kan det virke som om ministeren forbinder modernisering med ligestilling og sideordning altså med andre

måde risikerer vi at underminere folkekirkens grundlovssikrede position og undergrave den som samlingspunkt for den danske kultur og identitet

så frem til spørgsmålet mener ministeren at det vil styrke folkekirken at sidestille den med andre religioner

og

står i regeringsgrundlaget lad mig også lige

det omkring adskillelse af kirke og stat

ikke det der lægges op til når vi snakker om ny styrelseslov det der bliver lagt op til

at gøre tingene mere tidssvarende der hvor vi ser det nu meget meget aktuelt er omkring kirkelukninger det er fuldstændig det samme som med ritualer det er ikke skrevet ned hvem

og det er netop fordi der er de her gråzoner det er noget af det som jeg synes at man skal kigge på i det fremtidige arbejde som

sammen fordi det her med de gråzoner skaber problemer og det gør det også

det strider imod hele kirkens grundlæggende princip om at den

er dannet fra neden og fordi det kompromitterer det særlige personlige forhold mellem den enkelte og kirken eller

gud en centralisering af folkekirken og en egentlig kirkeforfatning strider imod princippet om at ingen overordnet

kan udtale sig på hele folkekirkens

eller have patent på dens holdninger

fra neden muliggør netop mangfoldighed og rummelighed som regeringen med med dens reformer netop ønsker at fremme derfor er det jeg gerne vil spørge mener ministeren at det særlige danske personlige forhold mellem den enkelte og kirken skaber mangfoldighed og rummelighed der er vigtig at

fra tilhængere og modstandere af en styrelseslov og hvor

alle sammen forhåbentlig vil lave et kommissorium og et udvalg som arbejder hen mod

i lige så høj grad med til at bestemme

andre partier i det her land for

være bedre at folkekirken har en synode eller

på alle medlemmerne af folkekirkens vegne

det også hørt fru lykke friis sige

jo rigtig godt i de andre eu lande står man med lignende problemer selv om

forskelle på omfanget vi har derfor taget initiativ til at problemstillingen bliver sat på dagsordenen under det danske eu formandskab problemstillingen vil i første omgang blive drøftet på et kommende rådsmøde den syttende februar og vi ønsker ved denne drøftelse at der bliver samlet op på landenes indsatser og erfaringer med at få flere kvinder i bestyrelser så vi

efterfølgende kan få en åben og fordomsfri diskussion af hvad der virker og ikke virker og hvilke fordele og ulemper der kan være ved at gennemføre de forskellige tiltag vi ved at eu landene griber det

på mange forskellige måder og anvender forskellige modeller regeringen

bruge det danske eu formandskab til at nuancere debatten ved at give mulighed for at landene kan fremlægge deres erfaringer med disse forskellige modeller på baggrund af debatten på rådsmødet

hvad der videre skal ske i forhold til fremsættelse af

op til den ottende marts to tusind og tolv

hvad kommissionen agter at gøre i den her sag og hvad angår

regeringens reaktion på et eventuelt udspil vil jeg

det når vi ser hvad kommissionen og kommissær reding

hvis man vil ty til kvoteinstrumentet det vil også mistænkeliggøre de mange dygtige kvinder der trods alt kommer frem og så viser analyser jo altså også at der er tale om en vækstdræber når

det går ud over aktieværdien det viser blandt andet analyser

godt tænke mig at spørge lidt mere ind til hvad

vil fremføre på de her møder i

at komme væk fra den diskussion der har været de sidste ti år

hver gang man har talt om at få flere kvinder i bestyrelser udelukkende taget udgangspunkt i den norske model fordomsfrit betyder også

hvor tingene har været sort hvide og hvor det har været en skyttegravskrig

flere kvinder i bestyrelserne

er fordomsfrit at sætte sig ned ved bordenden og lytte til og se på de

og det var om man gik ind for kvoter

så vil jeg godt lige igen sige med hensyn til det fordomsfrie at

noget helt nyt

den tilgang som regeringen har og som jeg

få flere kvinder i bestyrelser med hensyn til

i bestyrelseslokalerne og hvis vi bare fortsætter som vi gør nu

på vej herind og mens jeg sad her

gå omkring otte og tyve år med den udvikling der er nu med den fart der er nu

og derfor synes jeg at man fordomsfrit

skal gå ind og lytte til de forskellige synspunkter og lytte til hvad andre lande har gjort uden at